justitsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om status over dansk politis situation i forhold til europol

ordfører er socialdemokraternes ordfører

skulle det gerne være udgiftsneutralt da gebyrerne hidtil er blevet betalt direkte til energinetdk

som så efterfølgende har sendt omkostningerne videre i høringssvarene er der ikke kommet noget som kan skabe de store betænkeligheder

har været fokus på det og at der er taget hensyn til det høringssvarene har således ikke givet

store anledning til de store kommentarer

det foreliggende kan vi fra socialdemokratiet støtte op om forslaget og vi ser frem til det videre arbejde med l fyrre

for myndighedsbehandling eller sagt lidt mere mundret lovforslaget går ud på at fastsætte hjemmel til at energitilsynet kan opkræve gebyrer for sine ydelser hos selskaber som skal have myndighedsbehandling hos dem konceptet er at energitilsynet finansierer sin virksomhed gennem brugerbetaling hvor virksomhederne betaler for de omkostninger der er forbundet med behandlingen af deres sag det finder vi i dansk

giver god mening lovforslaget følger op på en tidligere lovændring hvorefter der blev fastsat et lovfikseret beløb der skulle opkræves vi hæfter os også ved at ordningen giver energitilsynet albuerum til at prioritere ressourcerne til områder hvor der er et ekstra behov hen over året vi ser samtidig med tilfredshed

at virksomhederne i hver forsyningssektor ifølge hver især skal afholde de medfølgende omkostninger til varetagelse af myndighedsopgaverne endelig ser vi

hvilket også bifaldes fra dansk folkepartis side

visse opgaver i energistyrelsen hidtil har energinet

den myndighedsbehandling der vedrører energinet selv og den myndighedsbehandling der vedrører andre virksomheder såsom virksomheder såsom netvirksomheder med lovforslag l fyrre omfordeles finansieringen således at virksomhederne betaler gebyrer i overensstemmelse med de ydelser de selv modtager på den måde opnår vi en varig betalingsmodel der garanterer klarhed om finansieringen af de opgaver energitilsynet og energistyrelsen udfører på den baggrund bakker venstre naturligvis op om l

modtager og derfor er det bestemt også fornuftigt at der nu bliver rettet op på på den uoverensstemmelse alt i alt er det

selvfølgelig også forslaget og jeg skal hilse fra min kollega herre orla østerby fra det konservative folkeparti og sige at det konservative folkeparti

er positive over for forslaget men at at vi har nogle spørgsmål vi i udvalgsbehandlingen i forhold til om

skal involveres på en tættere og hurtigere måde så det forventer jeg

tak tak til ordføreren

samt visse opgaver i energistyrelsen med denne betalingsmodel sikres det at virksomhederne betaler gebyrer i overensstemmelse med de ydelser de modtager denne overensstemmelse har ikke hidtil været der og det er vigtigt

rettet op på det der er tale om opgaver som for

energi forsynings

til energi forsynings og klimaministeren

er der en række mindre ændringer

det at ministeren får beføjelse til at ændre navnet fra energinetdk til energinet den beføjelse kan jeg se ministeren allerede har taget i anvendelse og når vi kigger i lovnotatet ser

nok leve med

der var i elreguleringsudvalgets rapport fra to tusind og fjorten og ligeledes er

og seksten om afskaffelse af pso afgiften der er indkommet en række høringssvar fra interessenter

er ikke nogen væsentlige indsigelser men vi faldt dog over en enkelt

modtagerne af ve støtte ikke må opleve forringelse i sagsbehandlingen

det er en meget god og relevant betragtning

jeg kan ikke forestille mig at der er nogen der er uenige i det så ud fra det foreliggende og med den lille

opfordring til at vi i den videre behandling lige kigger på om der kan

støtter vi fra socialdemokratiets side op om

fordi det er mest naturligt at myndighedsopgaverne hører til der og ikke som tidligere i

til at drive det overordnede energinet lovforslaget følger også

første december to tusind og fjorten om at øge den forvaltningsmæssige kvalitet i varetagelsen af energinetdks myndighedsopgaver som adskiller sig fra energinetdks traditionelle kerneopgaver som transmissions og systemoperatør så i

energi fra pso afgiften blive en del af finansloven hvilket skal ses i forlængelse af den politiske aftale om en gradvis afskaffelse af pso afgiften derudover er det selvfølgelig også glædeligt at energinet på den måde får anledning til at styrke sine kerneopgaver

det imødekommer lovforslaget ved at lade en administrativ myndighed som energistyrelsen tage sig af støtteordningerne og dermed efterlade plads til at energinet tager sig af sine kerneopgaver lovforslaget er altså et udtryk for en ændret og mere fornuftig opgavefordeling og

nogle sager hvor man tager noget magt og giver over til et ministerium

skal overtage den her opgave generelt er vi kritiske over for bare at bemyndige

af pso støtteordningen fra energinet til energistyrelsen og med udfasningen af

pso afgiften giver det jo rigtig god mening at lade energinet koncentrere sig om sine opgaver og lade energistyrelsen tage sig af administrationen af støtteordningerne

er ikke en helt naturlig fordeling af opgaverne at lade virksomheder som energinet administrere en offentlig støtteordning

ligesom ved det foregående forslag skal jeg hilse fra det konservative folkepartis ordfører herre orla østerby og sige at det konservative folkeparti

skal ses i forlængelse af den politiske aftale om en gradvis afskaffelse af pso afgiften tidligere har støtte til vedvarende energi været finansieret gennem tillæg som blev opkrævet af energinet over elprisen det var derfor nærliggende at lade ansvaret for støtteadministrationen ligge hos energinet med den politiske aftale om udfasningen af pso ordningen

den vedvarende energi gradvis overgå til støtte over finansloven derfor er det mere logisk at lade ansvaret for støtteadministration og udbetaling ligge hos energistyrelsen

samtidig er jeg glad for at der her følges op på endnu et delmål i regeringens forsyningsstrategi ved at flytte disse myndighedsopgaver til energistyrelsen kan energinet styrke deres fokus på de samfundsmæssige kerneopgaver jeg vil gerne understrege at der ikke er planer om at opgaveoverførslen skal medføre indholdsmæssige ændringer af de nuværende pso støtteordninger støtteordninger skal administreres efter den gældende regulering på området lovforslaget afspejler derfor den ændrede opgavefordeling og ikke nye regler om støtte til vedvarende energi lovforslaget har

på sædvanlig vis været sendt i høring i en bred kreds og har kun givet anledning til meget få bemærkninger jeg er glad for den interesse der er udtrykt for lovforslaget her i tinget i dag jeg ser frem til at fortsætte drøftelserne om lovforslagets enkelte elementer i energi forsynings og klimaudvalget

der er flere ordførere på sagen som

sagen den sædvanlige gode behandling i den rigtige rækkefølge

en kort humanitær pause på fem minutter i lyset af at de foregående sager er gået

regler som skal bidrage til at skabe fuld gennemsigtighed

ejerforholdene i erhvervsfiskerselskaber der er tale om en stramning af koncentrationsreglerne der betyder at fiskere får sværere ved at snyde på vægten når det skal gøres op hvor mange fiskekvoter de reelt ejer som reglerne er i dag er der tilfælde hvor fiskeristyrelsen ikke nødvendigvis har kendskab til ejerforhold i op til en tredjedel af et erhvervsfiskerselskab erhvervsfiskerselskab med lovændringen bliver det muligt at stille krav til fuldstændig registrering hvilket giver fuld gennemsigtighed i personkredsen og ejerforholdene bag erhvervsfiskerselskaberne

det var et bredt folketing der i slutningen af sidste år indgik en ambitiøs vækst og udviklingspakke for dansk fiskeri og det er den pakke der er baggrunden for lovforslaget som vi behandler i dag fiskeripakken blev lanceret og gennemført

set en stor koncentration af fiskekvoterne der betyder at fiskekvoterne har samlet sig på for få hænder koncentrationen af fiskekvoter er problematisk fordi det skaber nogle meget magtfulde aktører dem der i medierne bliver kaldt kvotekonger som opnår en meget stor og dominerende indflydelse på markedet som de er en del af de får stor indflydelse

det lokale arbejdsmarked de får en stor indflydelse på prissætningen i forhold til salg og køb og på lejepriser og er i det hele taget et usundt element i en god fiskeripolitik

lovforslaget i dag stopper ikke kvotekongerne fuldstændig men vi mener i socialdemokratiet at det er et vigtigt skridt ned ad den vej

med kvotekongerne vi forhandler samtidig en ambitiøs

med de øvrige partier i folketinget

ser selvfølgelig frem til at vi i den sammenhæng kan tage yderligere fat og få sat en effektiv stopper for de usunde elementer i dansk fiskeri så vi kan få et sundt mangfoldigt fiskeri med plads til både de store og de små fiskere

nu behandler bliver der gjort op med den uigennemskuelighed som har været en del af problemet der bliver nu fuld åbenhed om ejerforholdene vedrørende fiskekvoter og dermed kan koncentrationen af fiskekvoter på få hænder modvirkes den gældende lovgivning betyder at op til en tredjedel af et fiskeriselskab kan være ejet af personer som ikke er erhvervsfiskere den ejerandel er der ikke fuld åbenhed om og det har skabt en række uhensigtsmæssigheder lovforslaget giver ministeren bemyndigelse til at sikre fuld åbenhed om ejerkredsen fiskerierhvervet er et vigtigt erhverv for danmark og erhvervet er med til at tjene mange eksportkroner hjem til danmark samtidig er det et erhverv som er underlagt en høj grad af regulering navnlig i forhold til kvotesystemet når vi som lovgivere har pålagt et erhverv

er der også en berettiget forventning om at reglerne er ens for alle og og at fordelingen af kvoter sker på en rimelig måde derfor er det vigtigt at der er fuld gennemskuelighed i hvordan kvoterne er tildelt venstre ser det som meget vigtigt at der er fuld tillid til at fiskekvoterne er fordelt på en rimelig og gennemskuelig måde

godt hvis vi kommer frem til at have mest mulig åbenhed så vi

forhindre det vi ser meget frem til

af den fiskepakke som vi har været med til

der er ligesom skrevet en dispensationsmulighed

og med de erfaringer vi har med eksisterende dispensationer synes jeg man skal være meget påpasselig med hvad det er for nogle dispensationer man giver

i høringsnotatet er udenrigsministeriet kan oplyse at lovforslaget ikke indeholder hjemmel til at regulere kvotelofterne som sådan men at sagsbehandlingen af oplysningspligten vil gennemføres juridisk fuldt forsvarligt det ville vel også være mærkeligt hvis der stod det modsatte således at dispensationer kan komme på tale hvis der måtte være juridisk grundlag herfor jeg vil meget gerne

ånden i det her lovforslag

være spændende når nu vi

få ro og og tid til

vedtage lovforslag som er med til at fremme en anden udvikling i det danske fiskeri at vi får fremmet det skånsomme kystnære fiskeri og at vi også får nogle lovforslag

som understøtter det det ser vi meget frem til men vi støtter

oplysningspligt om ejerforholdene i erhvervsfiskeriet lovændringerne vil

der skal bestemt ikke her være nogen tvivl om at vi i liberal alliance har været glade for den liberalisering af fiskeriet

år tilbage det har reddet et

at gå helt til bunds og har sikret mange arbejdspladser i de danske havnebyer med en vedtagelse af lovforslaget her kan der forhåbentlig igen komme lidt ro om erhvervet så fiskerne kan koncentrere sig om at få

deres kvoter tildeler dem og tjene penge til danmark og skaffe endnu flere arbejdspladser til de danske havnebyer det er blevet vurderet at den forestående ændring vil kunne forebygge at fiskekvoterne samles på hvad der i hvert fald af nogle politiske partier opfattes som for få hænder og modvirke eventuelle stråmandsarrangementer og derfor støtter liberal alliance selvfølgelig også forslaget jeg skal hilse fra det konservative folkepartis ordfører og sige at det konservative folkeparti

de ekstreme kvotekoncentrationer

har været og ikke mindst for at undgå at reglerne kan

forslaget her skaber skaber en højere grad af gennemsigtighed og det er der jo i den grad brug for også i fiskeriet så

forhandle den kvotepakke som den daværende regering gennemførte sammen med dansk folkeparti og hvor radikale venstre fra starten var inderligt imod sammen med socialdemokratiet og

og det er nogle gange bare så ufattelig kedeligt at få ret jeg står her ikke som ordfører men fordi vores ordfører ikke kan være til stede og vi støtter selvfølgelig det her forslag fordi

en helt nødvendig oprydning som vi selvfølgelig gerne vil være med til at tage ansvar for

vi forventer at den pakke som partierne er blevet enige om og som har til mål at få et bæredygtigt dansk fiskeri der får det absolut bedste og de fleste arbejdspladser ud

på et bæredygtigt grundlag og gør det på en måde som hverken smadrer vores have eller underminerer fremtiden for kommende

fordi den råddenskab der har vist sig i forvaltningen af det her system ikke må gentages det koster for dyrt i vores landdistrikter det koster

her lovforslag så tak for den positive modtagelse formålet

med de hidtidige regler har har indtil videre været at sikre at erhvervsfiskere der opfyldte lovens krav om blandt andet erhvervsaktivitet også var dem der havde den faktiske kontrol over erhvervsfiskerselskaberne inden for den sidste tredjedel har der dog også været mulighed for at mobilisere anden kapital uden for fiskeriet der er kun tale om mulighed for anden kapital

langt de fleste erhvervsfiskerselskaber er fuldt ud ejet af erhvervsfiskere men i lyset af den aktuelle fokus

er vi nu også enige om at få fuld transparens for de selskaber der har anden kapital med denne gennemsigtighed i hele ejerkredsen vil fremover muliggøre et fuldt indblik i om reglerne om kvotekoncentration bliver overholdt i tilfælde af at der er bagvedliggende personer eller selskaber der kan have adgang til kvoter så igen

på gensyn senere i eftermiddag hvor vi netop lige præcis fortsætter forhandlingerne om

næsten enslydende beslutningsforslag det var i oktober måned sidste år dog

kravet dengang at det skulle gælde allerede efter to års ophold lad mig lægge ud med at sige at jeg er positiv over for at indføre brugerbetaling på tolkning i det omfang det overhovedet giver mening jeg mener helt generelt at man efter en periode i danmark hvor man

massivt tilbud om danskundervisning må forventes

have lært sig tilstrækkelig dansk til at kunne klare sig uden tolk

skal det fortsat være muligt at bruge tolk men så må det

være rimeligt nok at man selv betaler for det det skal ikke være sådan at der er borgere i danmark der læner sig op ad at der er livslang adgang til gratis tolkning og derfor ikke lærer dansk det går simpelt hen ikke vi er derfor ved at

belyse området nærmere og hvilke muligheder der rent faktisk er for at indføre brugerbetaling for tolkeydelser

ved siden af overvejelser om brugerbetaling og gebyr på tolkning

har regeringen jo taget målrettede initiativer der skal bidrage til at udlændinge der kommer til danmark lærer dansk så hurtigt som overhovedet muligt for det bør og skal være en topprioritet at lære det sprog

tage del i den helt almindelige danske hverdag besøg hos lægen samtaler

i skolen foreningslivet ja den helt almindelige danske hverdag den første juli to tusind og sytten

trådte en omfattende reform af hele den

over for de nyankomne udlændinge her tilskynder vi til at

uddannelsen gennemføres så hurtigt som muligt efter at den enkelte udlænding er kommet til danmark og at undervisningen

kan komme hurtigt ud og bruge og videreudvikle deres danskkundskaber på arbejdspladserne jeg er som nævnt fra min stol fuldstændig enig i at der bør indføres brugerbetaling for tolkeydelser på de områder hvor det overhovedet giver mening

men jeg skal også være ærlig og sige at der er områder hvor det ikke er muligt

indføre betaling for tolkning mulighederne for at indføre brugerbetaling må derfor afdækkes grundigt område for område og det kan jeg sige

i lyset af ovenstående

indstiller vi derfor fra regeringens side

forslaget i sin nuværende form afvises og begrundelsen er at der

både er juridiske og forvaltningsmæssige ting der skal

som sagt også at man ikke kan gennemføre et absolut krav om brugerbetaling for tolkeydelser men jeg vil gerne igen understrege at regeringen er positiv over for at se på tolkeområdet og at der arbejdes med konkrete bud

det er rigtig godt for integrationen og også kun helt rimeligt at man ikke kan få livslang tolkning

i det omfang man så ønsker tolkning selv må betale

i gang med at undersøge det grundigt

derfor kunne det være utrolig interessant

jeg ved at der er rigtig mange danskere som har svært ved at forstå det hvorfor det er sådan at man stort set kan få livslang

at regeringen er afklaret i forhold til hvad regeringen ønsker at indføre af brugerbetaling

brugerbetaling for tolkning hvor meget brugerbetaling man vil indføre og inden for hvilke områder inden for det offentlige

ministeren må kunne komme med en eller anden ramme for hvornår man regner med at have en klar holdning for

ministeren siger at ministeren

undersøge hvordan og hvorledes og så sker der ikke noget for

rigtig godt og velrenommeret spisested han var glad for at være

en succeshistorie og jeg spurgte hvordan det var gået til og hørte om hele forløbet og det han han sagde til mig

var at han havde gjort sig klart da han kom til danmark at der ligesom

den første er lær sproget

den anden er få et arbejde

bare svært at få et arbejde før man har lært sproget så derfor

der er ikke nogen tvivl om at både af hensyn til de mennesker det handler om men også af hensyn til vores samfund skal vi insistere på at at udlændinge der kommer til danmark

lærer dansk derfor forstår jeg også godt

set ikke helt sikker på at jeg gør jeg ved jo ikke

hvis intentionerne er at det handler om at sende et klart signal og det handler om at presse på for at folk selvfølgelig skal lære dansk

meget meget enige i vi synes selvfølgelig også at ud over at det er vigtigt for

en rimelighedsbetragtning i forhold til hvad man som samfund skal skal dække af udgifter derfor

er vi heller ikke afvisende over

jo er dilemmafyldt

er det der sker hvis vi tager tolken fra nogle af de her mennesker ja vi kan jo frygte at ansvaret så i mange tilfælde vil blive lagt over på børnene ganske ofte

allerede nu de facto opererer som tolk det

vove den påstand at det ikke er det

for stort et ansvar at lægge over på børn og det er i særdeleshed for stort et ansvar hvis vi for eksempel taler om sygehusbesøg skal børn så sidde og sige til deres forældre hvad de fejler eller ikke fejler

synes jeg attraktivt derudover

med forældremøder i børnehaver og skoler

er mange dilemmaer i det her vi ser

ministeren vil fremlægge en evaluering

vil selvfølgelig møde op til til de forhandlinger vi vi håber på og regner med at blive indkaldt til

som gerne vil indføre brugerbetaling på nogle bestemte områder kan herre dan jørgensen løfte sløret for inden for hvilke områder socialdemokratiet mener at det kunne være rimeligt at indføre brugerbetaling

mig uenig der er ikke nødvendigvis en kausal sammenhæng mellem at være langsom og være grundig

så vi ser også frem til at få et beslutningsgrundlag og et grundlag for

det er mange penge det kunne være på sundhedsområdet det

at sikre en situation hvor de tolke ikke er nødvendige fordi de mennesker det handler om kan dansk og hvis vi endelig vil gøre det til et spørgsmål om kroner og øre tror jeg også at den samlede samfundsgevinst for

danmark ved at de her mennesker lærer dansk og dermed kan bidrage og deltage i samfundet på en helt anden måde vil være

offentlige skal betale men jeg må alligevel påpege at det på bundlinjen

udlændinge der kommer til danmark dansk

der er restriktioner for hvornår man man kan få gratis tolkebistand så skal vi altså bare sikre at vi gør det på en måde så det ikke går ud over børnene det det vil ikke være anstændigt over for de børn det rammer men det vil heller ikke være i samfundets interesse

gå tiende klasse om fordi han havde brugt det meste af det forgangne år på at være tolk for sine klassekammerater i stedet for selv at lære noget det er sådan set ikke særlig godt hverken for ham eller for

snuptag fjerne den her symptombehandling vi siger at vi gerne vil være med til at diskutere området og vi siger at

automatik har krav på tolkning resten af sit liv

hvis man ikke taler dansk står man automatisk på sidelinjen af samfundet og her er det så godt som umuligt at blive en del af det danske fællesskab konsekvensen bliver at man ofte ikke kan tage aktivt del i det danske arbejdsmarked eller deltage i simple hverdagssituationer som for eksempel

tale med naboen begge dele ser vi i venstre som afgørende

del af det danske samfund derfor forstår jeg godt at dansk folkeparti

fuldstændig uacceptabelt at man gennem flere år kan bo i danmark uden hverken at forstå eller tale dansk det er i orden at vi som samfund forventer at folk efter nogle år aktivt lærer at kommunikere med for eksempel lægen på hospitalet eller børnenes lærer i skolen uden ekstraordinær hjælp fra en tolk det er også derfor regeringen allerede har vedtaget en række love

blandt andet nævnes dansktillægget til integrationsydelsen og de skærpede sprogkrav

permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab derudover har vi også givet den generelle integration et massivt løft

jo har bidraget til at rigtig rigtig mange flere er kommet ud på arbejdsmarkedet og derigennem også lærer dansk derfor står det klart at vi i venstre godt forstår den problematik som dansk folkeparti rejser her

alt fra swahili til arabisk for folk der har boet i danmark i længere tid men når det er sagt har vi jo været igennem den her diskussion før og problemstillingen er at justitsministeriet blandt andet vurderer at absolut

i det format som dansk folkeparti fremstiller her giver anledning til

det betyder altså at vi ikke bare uden videre kan indføre fuld brugerbetaling på tolkeydelser med undtagelse af retsvæsenet selvfølgelig som forslaget lægger op til her så venstre kan ikke støtte forslaget som det ligger her

jo vigtigt at sige som ministeren også siger at vi er villige til at kigge på det her område og se hvordan

vi med rimelighed og på en mere hensigtsmæssig måde kan indføre brugerbetaling på visse tolkeydelser og jeg skal hilse fra det konservative konservative folkeparti og sige at de

og gætte mig frem til hvad hvad det endelige resultat bliver men som sagt vi er villige til at have en dialog

det her og der håber vi selvfølgelig også på

stået her på talerstolen og argumenteret imod et beslutningsforslag fra dansk folkeparti som jeg husker det

et forbud mod for eksempel burka men fordi vi

vi er imod det her forslag som det ligger her

hensyn til akutte lægesituationer

man ikke bringer folks liv i fare og så videre og det er derfor at det ikke er så nemt

brugerbetaling men vi er nødt til at kigge på det her meget meget grundigt

lande det her på en måde hvor man

jeg kan ikke sige præcis hvor det ligger

jeg ved er at vi godt kan skærpe loven

således at man på visse områder godt kan indføre brugerbetaling og det er selvfølgelig det

swahilitolk uden at kunne tale sproget informations artikler viser at kontrollen med tolkenes

de behov som enhedslisten har gjort opmærksom på i årevis behovet for en certificeringsordning for tolke for et offentligt tilgængeligt tolkeregister og for gode uddannelser af tolke på de vigtigste flygtninge og indvandrersprog det beslutningsforslag vi står med i dag vil ikke forbedre vilkårene for de af vores medborgere som ikke er sikre nok i dansk til at mestre en svær samtale med en læge sygeplejerske eller sagsbehandler

føre til misforståelser fejldiagnoser og forkert behandling og lægge pres på børn som fordi de er bedre til dansk end deres forældre i visse tilfælde vil blive presset ind i en svær tolkesituation hvor børn under ingen omstændigheder hører hjemme vi stod med et tilsvarende beslutningsforslag fra dansk folkeparti for et års tid siden forskellen er

hvor dansk folkeparti i to tusind og seksten lagde op til at folk selv skulle betale for tolkning efter to års ophold i danmark er det nu ændret til tre år det sker ifølge dansk folkeparti for at imødekomme socialdemokratiet som i betænkningen i marts i år skrev at partiet deler intentionen i beslutningsforslaget og gerne ville diskutere hvordan der kan strammes op på statens udgifter til tolkeydelser socialdemokratiets begrundelse i marts to tusind og sytten for deres nej til

det tidligere forslag var at der var risiko for at børn ville blive brugt som tolke den indvending rummer

nye beslutningsforslag vel at mærke ikke noget svar på børn

være dårligt stillede når deres forældre

kommunikation for enhedslisten er forslaget ikke blevet mere spiseligt selv om det er mildnet en anelse konsekvenserne af det her forslag vil være at læger jordemødre sygeplejersker socialrådgivere pædagoger og lærere vil få sværere ved at kommunikere med deres patienter og med forældre som af den ene eller den anden grund ikke taler godt nok dansk

til skade for menneskers sundhed for børns opvækst og trivsel forslaget vil øge udlændinges incitament til at lære dansk hurtigt står der i bemærkningerne

i nogle tilfælde lykkes det der kan være gode grunde til at

ikke lykkes man kan være voldsomt traumatiseret eller man kommer måske hertil med en

uanset hvad

vil få flere til at lære dansk

nogle helt andre ting på tolkeområdet vi har brug for en certificeringsordning en ordentlig tilgængelig tolkeliste med tydelige angivelser af tolkenes kvalifikationer øget brug af fjerntolkning med moderne hjælpemidler og sidst men ikke mindst

su berettiget offentligt finansieret tolkeuddannelse på de vigtigste flygtninge og

af for at styrke tolkningen i danmark og det er der i allerhøjeste grad brug for det har personalet i både sundhedssektoren retssystemet det sociale system og asylsystemet råbt op om længe det her forslag fra dansk folkeparti virker i den stik modsatte retning

ikke har været gode nok til at stille krav til de indvandrere som er kommet hertil

den forventning at kommer man til danmark skal man lære dansk

jamen så må man jo selv finansiere den tolk som man har brug for for at kunne begå sig internationale konventioner står desværre i vejen for at man kan gennemføre det her forslag fuldstændigt så derfor kan vi ikke støtte det som det ligger men vi vil meget gerne være med til at arbejde hen imod

lindahl jo være i stand til at svare på hvilke områder hvis det er ren

ret alvorlige konsekvenser men så lad os prøve at tage et eksempel hvor det ikke handler så meget om

kan lade sig gøre hvis vi for eksempel har at gøre med meget syge forældre som på grund af deres sygdom enten ikke har

råd til det eller eller det kan også være psykisk sygdom ikke prioriterer det og hvor det så

så er det jo børnene det går ud over

hvis du er syg får du penge fra det offentlige hvis du står uden for arbejdsmarkedet får du pengene fra det offentlige der er ikke nogen i danmark

en indtægt som står uden indtægtsgrundlag hvis man har børn

vederlagsfri tolkebistand i alle offentlige institutioner med undtagelse af det danske retsvæsen eller i tilfælde hvor der er tale om alvorlig sygdom ifølge dansk folkeparti

det kommer nok ikke som nogen overraskelse men jeg kan sige her fra starten at alternativet ikke kan bakke op om forslaget og det kunne vi heller ikke sidste gang et lignende forslag blev fremsat af dansk folkeparti

så efter to års ophold ophold at der skulle indføres brugerbetaling på tolkeydelser og det

nu har man så forlænget de to

hvis man har været i danmark i tre år men det at man forlænger tidshorisonten ændrer ikke alternativets holdning til det fordi det vi fandt problematisk sidste gang gør vi også nu og det er at vi mener at forslaget er i strid med sådan en grundlæggende forvaltningsretlig lighedssætning om at at det er vigtigt at alle borgere har en retssikkerhed

vi har så også den opfattelse at det har en negativ konsekvens i forhold til integrationen i dag ligger beslutningen

om vederlagsfri tolkebistand

hos kommunerne og det vil sige at hvis en sagsbehandler eller en læge finder det nødvendigt for at overholde gældende lov og de mener at det er det der skal til for at

den pågældende borger kan forstå hvad der er gang i ja så kan man rekvirere tolkebistand og det vil sige

kommunerne har også ansvaret for at sager som behandles i kommunen er pålideligt oplyst og tilsvarende gør sig jo gældende i sundhedsvæsenet

jeg må sige at vi er særdeles bekymret for hvilke konsekvenser det vil have for en række borgeres omgang med lige præcis sundhedsvæsenet og det har vi jo

familie der muligvis er blevet svampeforgiftet sundhedsloven tillader ikke at man indleder eller ændrer behandling uden informeret samtykke fra den pågældende patient og netop fordi afgørelser i sundhedsvæsenet skal træffes sammen med patienten og ud fra patientens individuelle forudsætninger er

afgørende at den pågældende kan forstå hvad der foregår og derfor

lægen der vurderer om en tolk er nødvendig og

mener vi også det skal være

for at være sikker på at patienten som skal have den pågældende lægehjælp er velinformeret og forstår sit eget behandlingsforløb

afgørende for at kunne overholde det og være helt sikker på at den pågældende forstår hvad der foregår så det ikke er op til den pågældende selv at sige har jeg behov for en tolk eller ej nej det er altså systemet om jeg

om der er behov for en tolk man kan også forestille sig andre situationer

udlændinge som ikke har råd til tolkebistand undlader at opsøge sundhedsvæsenet når de selv eller i værste fald deres børn

forslaget her vedtages at børn i langt højere grad vil blive anvendt som tolke for deres forældre og det er jo

som jeg tænker at vi alle sammen er enige i

så

vil vi ikke

vi er helt enige i at folk der kommer til danmark skal lære dansk og gerne så hurtigt som muligt men der kan være alle mulige

der skal vi bare være helt sikre på at folk forstår hvad der foregår når de

det er jo ikke det der gør at en en person siger at nu skal

jeg tror grundlæggende på at alle der kommer til danmark gerne vil lære dansk og det vi har gjort nu her på det seneste er jo at vi har fremmet danskundervisningen og vi kræver det mere og mere derfor har vi lavet regler der skærper at folk skal kunne lære dansk

det synes jeg selvfølgelig de skal når de kommer til danmark og det tror jeg alle selv har en interesse i

der er jo taget en lang række initiativer både under den tidligere og den nuværende regering for netop at fremme danskkundskaberne og jeg tror også vi kan glæde os over

der er foregået den trepartsaftale som den nuværende regering har lavet og som jo sikrer

faktisk på arbejdsmarkedet og lærer dansk sideløbende

man kan bruge sine sprogkundskaber i praksis den vej skal vi videre ud ad det er helt afgørende og det er også helt rimeligt at forvente at folk selvfølgelig lærer det sprog som bliver talt i det land som de kommer til alle har gavn af det og derfor vil langt langt de fleste mennesker der kommer

hjertens gerne lære dansk så er spørgsmålet om det her forslag bidrager til det formål eller ej og om der er nogle problemer som stiller sig i vejen for det det mener vi

bidrager til det og vi mener at der er en række alvorlige problemer

have belyst meget ordentligt før vi kan overbevises om at vi skal gå ned ad den vej det første hensyn er det menneskelige hensyn som også socialdemokraternes ordfører

udtryk for jeg tænker på de børn

jeg tænker på at nogle flygtninge

stærkt traumatiserede kæmper med psykiske og fysiske problemer og der kan jo være grunde til at man ikke

jeg mener ikke det giver mening at piske den gruppe af flygtninge yderligere

nedslag som regeringen i forvejen har gennemført

et hensyn til retssikkerheden som også alternativets ordfører var inde på

som jo også gør at forslaget nok er på kanten af konventionerne så er der et andet hensyn som

jeg faktisk synes også vejer lidt tungt ud over hensynet til de mennesker som forslaget adresserer nemlig hensynet til de medarbejdere i den offentlige sektor som skal forsøge at udføre et hæderligt og ordentligt stykke arbejde hvordan kan man stille en ordentlig diagnose hvordan kan man forberede en behandling på hospitalet som ikke bliver for ressourcekrævende eller ikke tilfører yderligere komplikationer til et sygdomsforløb jeg mener simpelt hen ikke det er en rimelig situation at sætte vores offentligt ansatte sygeplejersker

sker for sagen er jo at hvis ikke man har råd til at købe

der skal gennemføre den og det sikrer

i det offentlige sygehusvæsen

derfor kan det også have en økonomisk konsekvens

eksempel en ordentlig behandling på et sygehus tilbage står så

vi kan fremme integrationen ved at sende det her signal det tror vi heller ikke på i det radikale venstre vi tror ikke at flygtninge som udgangspunkt har et ønske om ikke at lære

de fleste faktisk rigtig gerne vil det og at mange af de indsatser vi

langt flere flygtninge til at lære dansk også ganske kort tid efter

vi op til at der skulle indføres brugerbetaling på tolkebistand efter to års ophold

i danmark og dette forslag

flere har været inde på sætter så i stedet grænsen efter tre års ophold da vi havde førstebehandlingen af dansk

beslutningsforslag sidste år udtrykte ministeren sympati for forslaget og villighed til at drøfte hele spørgsmålet om tolkning

tolkning skulle ændres hvis man kunne sikre at det ikke ramte børnene i familierne

et forsøg på at være imødekommende over for de intentioner som lå bag

beslutningsforslag og derfor har vi så rejst det igen der har imidlertid ikke været drøftelser af tolkning

at udlændinge der har opholdt sig tre år i danmark bør kunne stå på egne ben de kan ikke forvente at de offentlige instanser år efter år ja stort set til evig tid bliver ved med at betale for tolkning fordi

det danske sprog når de vælger at bosætte sig i danmark

følge nogle forpligtelser med og det er urimeligt at danske skatteborgere skal betale for at udlændinge ikke ønsker at lære det danske sprog

vores forslag at hvis der er eksempler hvor en person for

er meget alvorligt syg og hvor man så vurderer at her

at hvis man som udlænding søger integration

det være muligt på tre år at tilegne sig så mange danskkundskaber at man ikke behøver

en tolk stillet til rådighed og hvis man alligevel

er det meget rimeligt at man selv betaler

gælde i alle institutioner i det offentlige med undtagelse af det danske retsvæsen det vil sige at der med forslaget

hospitaler i kommuner på skoler i børnehaver og så videre

i to tusind og ni opgjorde den daværende regering tolkeudgifterne til cirka tre

andre steder mig bekendt har der ikke været en opgørelse

det tal er formentlig steget og de midler kan vi bruge anderledes og bedre det er i hvert fald dansk folkepartis holdning når det er sagt

for positive bemærkninger jeg håber der snart kommer et konkret forslag fra regeringen og jeg håber

ret bredt flertal i folketinget som synes det er rimeligt at man på forskellige områder indfører brugerbetaling på tolkning

den syvende februar i år og

forkastet ved anden behandling den fjortende marts i år allerede fordi forslaget er enslydende med

vil det jeg siger jo langt hen ad vejen

også indeholde en gentagelse af

sidste gang vi debatterede det her som jeg sagde dengang

jeg overordnet set enig med dansk folkeparti i tanken bag beslutningsforslaget og det tror jeg faktisk

er i tvivl om jeg var og er meget optaget af at vi beskytter de her piger bedst muligt og ikke fastholder dem i et ufrivilligt ægteskab eller samliv

jeg også i februar to tusind og seksten så vidt muligt at skille parrene ad og lægge op til en så restriktiv linje som overhovedet muligt ingen skal være i tvivl om at jeg har ønsket at gå så langt som overhovedet muligt for at give pigerne et pusterum

også med min pressemeddelelse fra februar måned to tusind og seksten skridt til hurtigt

vende den tidligere praksis på hovedet det var min mening dengang og det er også min holdning i dag

i dag er ordningen sådan at

den mindreårige i alle tilfælde indkvarteres separat fra sin ægtefælle eller samlever fra første indkvartering bortset fra i helt særlige tilfælde men også efter den første indkvartering er udgangspunktet at

den mindreårige asylansøger forbliver adskilt fra sin ægtefælle eller samlever

vil der imidlertid være sager hvor der skal gøres

udgangspunktet om separat indkvartering det gælder dog aldrig hvis parterne er under

i de tilfælde indkvarteres parterne altid separat undtagelsesmuligheden skyldes som bekendt jeg tror vi har været igennem det her i en del samråd efterhånden at

ordningen skal administreres i overensstemmelse med danmarks internationale forpligtelser og fortolkningen af danmarks internationale forpligtelser i sager om indkvartering af mindreårige asylansøgere med en ægtefælle eller samlever på asylcentrene og der kan jeg henvise til udlændinge og integrationsministeriets notat som blev sendt til folketinget den tolvte december to tusind og seksten notatet fra december to tusind og seksten indeholder en gennemgang af rækkevidden af danmarks internationale forpligtelser i disse sager herunder afvejningen i de konkrete sager og vægtningen af udvalgte momenter blandt andet parternes alder tvangselementet graviditet børn og helbreds og trivselsmæssige forhold som eksempel på en sag hvor der alt andet lige skal gøres en undtagelse

kan der nævnes den situation hvor der er tale om et par på for

henholdsvis sytten år og tyve år og hvor der

om nogen former for tvang det kan også

hensynet til fælles børn taler for fælles indkvartering og hvor samlivet eller ægteskabet desuden er frivilligt med beslutningsforslaget

lægges der op til en retstilstand hvor ingen mindreårige asylansøgere kan indkvarteres

havde som i sikkert ved gerne set det anderledes men det er ministeriets vurdering at det det vil være i klar modstrid med danmarks internationale forpligtelser at etablere en ordning

det er nu engang regeringens holdning at

vi skal overholde de forpligtelser som vi

det vigtigste hensyn at tage men jævnfør det som ministeren jo har sagt

i folketinget i samråd og så videre bør man så ikke søge at finde en model

at førstehensynet som

er til de piger som er kommet hertil i en ung alder

det godt være at de er seksten eller sytten år i dag men der er

ikke nogen der ved om de er blevet gift

så er ministeren indstillet på at finde en model

man kommet til danmark og her gælder vores regler men som sagt og jeg tror man må sige at vi har været igennem det i

tage et hensyn der gør at

og der ikke er nogen former for

ikke til at bo sammen men jeg tror at min holdning

til for at varetage menneskers interesser og menneskers rettigheder og må man også antage

er til pigerne er det ikke enormt frustrerende at konventionerne lægger den ramme

den skepsis der har været over for piger under atten år som kommer og søger asyl og den skepsis der har været over for deres livssituation har ministeren så den holdning at at man ikke bør gifte sig før man

inderlig imod og så må jeg sige at nu har jeg

altså af gode grunde deltaget i alle samrådene og svaret på alle spørgsmålene fra enhedslisten det er så især fru johanne schmidt nielsen der har stillet spørgsmål og mit indtryk er altså

enhedslisten tager pigernes parti i det

altså

os at der skal partshøres det vil sige at man faktisk skal tage hensyn til de unge kvinder man skal nemlig spørge dem om hvad det er de gerne vil så er vi enige om at man også skal overholde dansk lovgivning forvaltningsretten

det gør der fordi man lige præcis skal spørge de unge piger om hvad det er de gerne vil og vi snakker om piger fra femten til atten

vi har haft jeg synes det er sørgeligt

lige så godt sige jeg synes man lader nogle unge piger i stikken

det må alternativet jo gøre op med sig selv og det har

har deltaget i fra ende til anden og været en meget aktiv

til den anden del om at vi skal udfordre konventionerne

vi administrerer på altså at vi har vendt det hele

det har vi givet håndslag på det har vi skrevet under på at vi vil

er det også regeringens indstilling at vi fortsat skal overholde konventionerne dermed ikke være sagt at man ikke kunne ønske sig at der var ting der var anderledes også i konventionerne og den

at dansk folkeparti er på linje med

som ikke lever op til de normer vi har

de bedste for pigernes tarv derfor har vi også i lang tid før de opstramninger der er kommet trådte i kraft presset på for at vi skulle gøre mere i danmark og derfor er vi også glade for at der er sket opstramninger vi har i sagens natur ikke altid været tilfredse med med den måde det er foregået på og de mange samråd der har været i sagerne viser også at der bestemt er grund til at

kritisere ministeren i den proces men på bundlinjen skal der ikke være nogen som helst tvivl om at vi er imod barnebrude og at vi synes det er godt der er blevet strammet op det har vi selv krævet vi kan ikke støtte forslaget som det det ligger her

af de samme årsager som dem ministeren

at det er klart at der jo er eksempler på at undtagelser kan være

ikke være muligt hvis man vedtog

vi dem godt nok det synes jeg hele tiden vi løbende skal skal diskutere men jeg vil nu også sige at hovedårsagen til at

jo altså er at det så ikke vil være muligt at gøre undtagelser og hvad hvis man forestiller sig et

ikke har nogen som helst former for tvang i sig de har måske ovenikøbet børn og andet skal man da nødvendigvis adskille dem det synes jeg ikke der er nogen god grund

en kinamands chance for at finde ud af hvad der er foregået i hjemlandet de kan sagtens være blevet gift da pigen var tolv år eller tretten år eller fjorten år det har vi ikke en kinamands chance for at

vi tager deres sag alvorligt

vi altid

til gode og hvis det så er sådan at det er ægte kærlighed er

og kan leve frit i samfundet men det vigtigste for dem er jo at få beskyttelse

ordføreren at han tolker mit svar således at vi synes praksis er fin som den er det er sådan set en rigtig tolkning dog med den med den tilføjelse at vi er tilfredse med at der er

vi løbende overvåger

at venstre i meget høj grad deler intentionen og tanken bag dansk folkepartis beslutningsforslag jeg vil endda lige tilføje at hvis man kigger på den ageren som vores gode minister har haft de sidste to år på området

det er meget tydeligt at vi har en minister der virkelig virkelig virkelig har kæmpet for den her sag og

er gået så langt som man overhovedet

og som har kastet sig meget personligt ind i det her spørgsmål netop fordi man deler de bekymringer som dansk folkeparti

det er fuldstændig uacceptabelt hvis en mindreårig eller andre tvinges ind i et ægteskab eller samlivsforhold

samfundet såvel som på asylcentrene jeg mener det er vores pligt som politikere at sikre hele den her gruppes frie valg og ret til selvbestemmelse men som debatten

er der jo altså enkelte undtagelser for netop den europæiske menneskerettighedskonvention dikterer nu engang at der skal være mulighed være mulighed for undtagelser i loven sådanne undtagelsesmuligheder skal blandt andet sikre at et par på for eksempel sytten og atten år skal kunne blive sammen hvis der for eksempel ikke har været tvang i forholdet ægteskaberne skal altså vurderes individuelt det betyder ikke at man skal beskytte den gruppe som har tiltvunget sig ægteskab med mindreårige det skal man bedst muligt kunne dæmme op for og det mener

set også at man i i hvert fald i vid udstrækning kan med den nuværende lovgivning men vi er desværre også bundet på visse områder af

vil jeg faktisk gerne takke dansk folkeparti for dansk folkepartis støtte i de rigtig rigtig mange samråd der har været

den samme sag så selv om jeg deler

er det altså venstres klare holdning at vi ikke kan gå længere end vi allerede er gået og som sagt jeg tror

forslagsstillerne har set hvor hårdt vi har kæmpet for den her sag og at vi er gået til det virkelig yderste punkt af hvor

vi kan stramme lovgivningen op på det her område

vi er nået til fru johanne schmidt nielsen enhedslisten

udlændinge og integrationsministeren jo en efterhånden temmelig berømt instruks om netop sådan en undtagelsesfri

meget kritisk redegørelse slået fast at den undtagelsesfri praksis ikke var

og hen over sommeren to tusind og sytten har vi i tre åbne samråd og omkring to hundrede skriftlige ministersvar oplevet temmelig varierende forklaringer til tider indbyrdes modstridende først sagde ministeren at instruksen fulgte lovgivningen derefter ændrede man forklaring og indrømmede at den praksis der blev dikteret den tiende februar var ulovlig og måtte laves om i bemærkningerne til det

beslutningsforslag som vi behandler nu står der at det er anført at det i visse situationer kan være i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention at tvangsadskille ægtepar formuleringen det er anført er vist årets underdrivelse det er slået fast med syvtommersøm af ombudsmanden og det er også indrømmet af ministeren at en undtagelsesfri adskillelse uden en individuel vurdering og det omfatter naturligvis partshøring og andre

retssikkerhedsgarantier efter

ikke alene er et spørgsmål om internationale konventioner men også dansk lovgivning

skriver i bemærkningerne at partiet vil komme disse unge piger til undsætning

som følge af ministerens instruks fra februar to tusind og seksten var seksten eller sytten år gamle ingen af dem var naturligvis under den seksuelle lavalder altså femten år det har hele tiden været og er naturligvis fortsat ulovligt at indkvartere par

parter var jævnaldrende eller næsten jævnaldrende langt de fleste af de involverede brød sig meget lidt om ministerens og dansk folkepartis

ved at tvinge dem til at leve adskilt og langt fra hinanden i enhedslisten er vi meget

stærke tilhængere af kvinders selvbestemmelsesret

den tages der bedst hensyn til

overholder dansk lovgivning og internationale konventioner og det betyder naturligvis at der skal foretages individuelle vurderinger efter dansk forvaltningslovgivning hvilket jo altså så helt åbenlyst også omfatter at man faktisk spørger de unge piger selv

at det er så mærkeligt med den her påståede meget store interesse for disse pigers ve og vel

er svær at få øje på når man tilsyneladende ikke er interesseret i faktisk at tale med de unge piger selv hvis der er

det klart at så skal parrene ikke indkvarteres sammen og det er sådan set uanset om det er den unge pige

den unge mand som er i et forhold de ikke ønsker

disse par spørgsmålet er så hvor lang den adskillelse

rimeligt på det punkt men

helt klart bedre end at lave en tvangsadskillelse

at beskytte de piger som er gift mod deres vilje eller under omstændigheder hvor man ikke kan sige at det har været en selvstændig beslutning

altid gøre sig gældende for kvinder der er væsentlig under atten år og i rigtig mange tilfælde når der er tale om en meget stor aldersforskel i de tilfælde hvis de findes hvor en sytten årig og en nitten årig bare er glade for hinanden mener vi at udgangspunktet stadig skal være

med at udgangspunktet er at man skiller parret ad men selvfølgelig er man nødt til at afveje situationen som helhed

man jo nødt til at overveje konsekvenserne for det barn hvis man bare partout skiller dem ad uden

med på at udgangspunktet er at man skiller

frivilligt eller ej så kan man få snakket med pigen og fortalt at

her muligheder så man hurtigt kan få afklaret

bort fra den individuelle vurdering altså at man kigger på parrene og også den

lad mig

noget af det ministeren var inde på alternativet vil rigtig rigtig rigtig gerne beskytte de her unge kvinder og de her par det er helt afgørende for os at vi ikke har tvangsægteskaber og derfor

også helt afgørende at vi adskiller unge ægtepar som er blevet tvangsgiftet

det vi så gerne vil i den forbindelse er jo det som vi også gør ifølge dansk lovgivning

hvad det er hun gerne vil og sådan som jeg forstår

heroppe fra talerstolen og ministeren får det til at lyde som om

så er det jo ikke korrekt det er også de internationale konventioner

dansk lovgivning det er nemlig det der hedder forvaltningsloven som betyder at man skal spørge folk ad det er et helt grundlæggende princip i vores danske retssystem at hvis man vil lave en indgribende afgørelse over for nogle mennesker i danmark

skal man spørge dem først

folketingets ombudsmand jo meddelte at den første måde ministeren gjorde det på da hun udsendte en ulovlig instruks

ulovlig fordi vi ikke spurgte

nu vil dansk folkeparti så alligevel have at vi ser bort fra dansk lovgivning ser bort fra de forvaltningsretlige principper og vores internationale forpligtelser og begge dele er jo noget der er helt afgørende for vores demokrati så det undrer jeg mig i virkeligheden over for vi lever i et demokrati hvor de mest fundamentale demokratiske principper er vores retssikkerhed og vores rettigheder og det bør gælde for alle

det er sådan at når man bor som borger i et demokratisk samfund

har man ret til at udtale sig og blive hørt i sager som har afgørende betydning for ens liv

et ufravigeligt princip og det gælder da

som vi lige præcis kan være i tvivl om er i ægteskaber som de måske ikke har indgået frivilligt så er det da helt afgørende at vi spørger dem ad

i dag er det så sådan at når et asylpar kommer til et asylcenter i danmark og hvis den ene er under femten

bliver de selvfølgelig adskilt lige med det samme og det skal de også de er under den seksuelle lavalder det blev de også tidligere

det er også sådan at når et asylpar kommer til danmark hvor det viser sig at den ene part er mellem femten og atten år altså

den seksuelle lavalder så vil de to blive indkvarteret på hver deres værelse og derefter vil man foretage en

hvordan de fremadrettet skal indkvarteres det er ifølge de nye retningslinjer som blev udstedt i to tusind og seksten

det synes jeg er en god praksis

noget af det jeg bakker op om

i overensstemmelse med dansk lovgivning og derfor

vil de blive indkvarteret på hver deres værelse og så vil man foretage den individuelle vurdering af

bo sammen den bakker jeg op om hvis det så er sådan at der ikke går for lang tid før de eventuelt kan bo sammen igen hvis de begge to ønsker det og der er det at institut for menneskerettigheder

men kun fra sidelinjen og derfor kan jeg måske også skære vores holdning lidt til

radikale venstre selvfølgelig mener at ingen mennesker ingen piger ingen kvinder skal leve i et forhold som de ikke ønsker vi skal ikke acceptere tvang i danmark og det gør

og også utilstedeligt ud over at det vil være

den konklusion at det forslag som dansk folkeparti

er fuldstændig enige med dansk folkeparti

at der er et problem med barnebrude og mindreårige piger der tvinges til at leve sammen med en mand som de ikke har lyst til oftest er der tale om

sætte lighedstegn mellem det og voldtægt det skal vi ikke blåstemple i danmark og ofte bliver de piger udnyttet i flygtningelejrene hvor familierne nærmest sælger dem til ældre mænd vi skal i hvert fald ikke blåstemple det i danmark problemstillingen er en udfordring som også har fået opmærksomhed

ikke i tvivl om hvor ministeren står i den her sag

overbeviste om at ministeren gør alt hvad der er muligt for at gøre noget ved problemet inden for rammerne af lovgivningen og vores internationale forpligtelser

en gang imellem bliver man lidt træt af de forpligtelser der tvinger os til at gøre noget som egentlig strider imod de grundlæggende rettigheder i forhold til pigerne i sådan en situation men som vi har forstået det er ordningen i dag sådan at fælles indkvartering

mindreårig samlever kun sker i helt særlige tilfælde ellers er udgangspunktet at man ikke indkvarteres sammen og det skal vi holde fast i men der kan også være tilfælde hvor samlivet sker på frivillig basis eksempelvis mellem en sytten årig pige der nærmer sig de atten år og en nitten til tyve årig mand hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at adskille parrene i forslaget lægges der op til at det ikke længere skal være muligt at gøre helt særlige undtagelser for ægtepar og samlevere der ønsker at blive indkvarteret sammen hvor forholdene taler for det det vil sige at dfs beslutningsforslag

en mand som er ældre end dem selv

sager hvor en sytten årig er gift med en nitten til tyve årig

der skal være plads til de der særlige undtagelser og så skal vi gøre op med de andre tilfælde altså en sytten årig pige der har to børn har nok ikke valgt det selv da hun var tretten år så jeg er

i danmark jeg synes det eksempel som fru pernille bendixen har brugt et par gange her i debatten er ganske glimrende

finde ud af hvad der er foregået i hjemlandet derfor synes vi at tvivlen skal komme pigerne

behov for at man siger at udgangspunktet er at man altid skal adskille

er ikke enig i at der skal være mulighed for at indkvartere mindreårige asylansøgere sammen med eventuelle ægtefæller eller samlevere det støder efter vores opfattelse mod både dansk tradition kultur og ægteskabslovgivning når vi oplever helt unge piger der kommer til landet med ældre ægtefæller og det er ikke rimeligt at danmark af misforståede hensyn til traditioner andre steder i verden skal undlade at komme disse piger til undsætning

mener derfor at regeringen allerede ved asylansøgeres ankomst til danmark skal sikre at mindreårige asylansøgere under ingen omstændigheder indkvarteres med en eventuel samlever eller ægtefælle det vil bidrage til en normalisering af forholdene på asylcentrene at de så vidt muligt afspejler danske forhold værdier og regler som asylansøgerne også må forventes at indordne sig under hvis de efterfølgende får asyl i danmark reglerne i danmark er at man som altovervejende hovedregel skal være myndig for at blive gift

ser ingen grund til at fravige denne tradition af hensyn til fremmede kulturelle normer så er det anført både her men også andre steder i debatten at det i visse situationer kan være i strid med den europæiske

artikel otte om retten til respekt for familieliv og fns børnekonvention at adskille barnebrude fra deres ægtefæller eller samlevere

at forslaget netop beskytter børns ret til at være børn såfremt det virkelig forholder sig sådan at internationale konventioner pålægger danmark at acceptere ægteskab mellem et barn og en voksen ja så bør det efter vores opfattelse

set bare give os anledning til at fastholde at vi vil adskille de omtalte par med henvisning til at danske love vedtaget med udgangspunkt i danmarks riges grundlov naturligvis har forrang i forhold til de internationale konventioner vi har selvfølgelig

konstatere at i den tid hvor der har været den offentlige debat om fænomenet barnebrude på danske

er der sket det positive at der er blevet strammet op på praksis så udgangspunktet er at

nogle par der får lov til at leve sammen men

sket nogle forbedringer på området vi vil gerne gå et skridt videre men må så konstatere at det er der desværre ikke opbakning til i folketinget men trods alt er der nogle ting som er trukket i den rigtige retning og det er vi selvfølgelig